forespørgsel nummer en og tyve titlen på den anmeldte sag vil fremgå af

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og tyve af thomas jensen nadeem farooq jesper petersen frank aaen og simon emil ammitzbøll

vi slutter afstemningen for stemte tre og tres imod stemte seks og fyrre

v en og tyve af peter skaarup torsten schack pedersen og brian mikkelsen

mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke

vi slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og elleve stemmer og vil nu blive sendt

jeg vil bede om at samtalerne henlægges til de tilstødende lokaler

vil overvære debatten forlader salen

vi forsøger at åbne forhandlingen herre

i venstre lægger vi stor vægt på borgernes

valg af transportform vi skal respektere at den enkelte borger og den enkelte familie har forskellige behov og forskellige muligheder bilen er en helt uundværlig del

men bilen er også uundværlig i storbyerne for borgere hvor den kollektive transport ikke er et reelt alternativ på grund af lange rejsetider behov for aflevering af børn inden arbejdet og så videre den kollektive transport har sin store styrke i de mere tætbefolkede områder det gælder eksempelvis for letbaner der er en rigtig god idé hvor passagergrundlaget er stort på en defineret strækning med dette lovforslag

ved aarhus fremmer vi borgernes frie valg af transportform ved at den kollektive transport ved aarhus bliver mere effektiv og

mere attraktiv desuden skaber vi grundlag for et mere sammenhængende regionalt transportsystem på hele strækningen mellem odder og grenaa via aarhus naturligvis lovforslaget danner grundlag for anlæggelse af første etape af en letbane ved aarhus en tolv km lang ny letbanestrækning

milliard kroner heri er inkluderet forberedelse af grenaabanen og odderbanen til letbanedrift statens bidrag til projektet fra infrastrukturfonden er syv hundrede million

inklusive en central reserve på hundrede million kroner aarhus kommune bidrager med fem hundrede million

venstre glæder sig meget over at vi efter mange års levende debat om letbanen ved aarhus og meget grundige miljøundersøgelser nu kan komme i gang med anlægsarbejdet

fire år jeg er ikke i tvivl om at letbaner generelt er en god løsning i tætbefolkede områder med et stort passagergrundlag det gælder trafikalt det gælder økonomisk og det gælder miljømæssigt

overbevist om at letbanen ved aarhus og den sammenhængende banedrift mellem odder og grenaa bliver til stor gavn og glæde for rigtig mange mennesker i østjylland i fremtiden afslutningsvis vil jeg glæde mig over at projektet realiseres med en meget bred politisk tilslutning her i tinget ganske som det er god tradition

venstres ordfører herre rasmus prehn som socialdemokratisk ordfører

med dette lovforslag igangsætter vi en stærk og

fremtidsrettet vision for den kollektive trafik i østjylland der er ikke nogen tvivl om

den kollektive trafik en stærk kollektiv trafik giver ikke alene det frie valg som venstres ordfører var inde på hvilket også er godt men sikrer også at flere vil vælge en gang imellem at tage den kollektive trafik i stedet for at tage bilen og det er godt for klimaet det er godt for miljøet endelig er det også sådan med et letbaneinitiativ som det vi sætter i gang her at der er en stærk vision over det der er på en måde et billede af at sporvognen er tilbage det er jo nu over fyrre år siden at den sidste sporvogn kørte i remisen

mange der sådan tænker at det da alligevel var lidt ærgerligt at de sporvogne sådan kørte i remisen og vi kan nærmest se det for os folk der springer af og på sporvognen mens vi hører ove sprogøe og dirch passer fra filmen ved kongelunden synge der kommer altid en sporvogn og en pige til og med disse ord

i østjylland er starten på en helt ny politik

og en pige til vi er glade for at det her konkrete projekt sikrer at man forbinder den hidtidige

grenaabane med et letbaneprojekt igennem aarhus det er virkelig noget der vil løfte den kollektive trafik i østjylland hvorfor vi også kunne høre på den deputation vi havde i folketingets trafikudvalg den anden dag at der simpelt hen er tale om en østjysk drøm en drøm om en bedre kollektiv trafik og en drøm som også kan få flere visioner flere muligheder fordi man lokalt er interesseret i når vi har fået etableret det her at kunne lave en videreudvikling lave afstikkere til andre byer i det østjyske det er et rigtig flot projekt

med det her projekt gentager vi også det som vi er rigtig stolte af at

være med til nemlig at lave brede politiske aftaler det er der en god tradition for som også venstres ordfører var inde på når det handler om trafikpolitik så sætter vi os sammen så finder vi løsninger og det er rigtig dejligt at der er så mange af folketingets partier som bakker op om

nu bliver videreført med transportministerens aftale fra oktober så fra socialdemokratisk side er vi meget meget stolte af at støtte det her lovforslag om en østjysk letbane vi skal ikke glemme at der er muligheder i

realiseret de drømme og forhåbninger der er for eksempel

i odense hvor man også har drømme om at få letbaner vi håber at det bliver et startskud til en ny epoke med flere letbaner landet over det skulle gerne være sådan at der altid

tak for det det med pigen må vente lidt for nu må man lige nøjes

resultat af transportforhandlingerne fra to tusind og ni

genindføre sporvognene i danmark det her er et rigtig godt projekt og der er heldigvis flere på vej i

til at arbejde for letbaner

miljørigtige de er bekvemme

hurtige det er nok nogle af de ting der kræves hvis man ønsker at fremme den kollektive trafik og ad frivillighedens vej flytte

løfte så meget over i den kollektive trafik på sigt

vi dermed lægger al snak om en eventuel betalingsring i aarhus

aarhus hovedbanegård via skejby ud til det nye supersygehus og ud til et nyt boligudviklingsområde i lisbjerg og videre til lystrup

også op til at letbanen skal gå helt til grenaa og

udvalgsarbejdet er at

noget strøm til de her to byer jeg ser meget gerne at de får letbanen

skal bygge ind i den her lovgivning at det skal være elektrificeret

på diesel og på el

er meget dyrt og det siger sig selv at hvis der kun er én udbyder af det

prisen sandsynligvis heller ikke rigtig til diskussion så lad os få elektrificeret hele strækningen til grenaa og til odder

kan vi pille en hyldevare ned af elmateriel som er meget billigere og som også på driftssiden vil være væsentlig billigere

synes vi skal gøre os nogle tanker om og nogle beregninger over hvordan det her vil se ud over måske en ti femten tyve års periode for både drift og anlæg

på grenaabanen til aarhus havn der mener vi i dansk folkeparti at man skal have muligheden er der i dag mulighed for at forskellige operatører kan køre på den samme strækning her tænker jeg på at

lokoførere under dansk

køre letbaner vi skal i hvert fald rent lovgivningsmæssigt have sikret os at den mulighed

det er sådan set hvad jeg vil sige om det her nu altså hurra for letbanen i aarhus

får lavet den her anlægslov men jeg mener at der er ting vi er nødt til seriøst at drøfte

så vi også får optimeret det her projekt så det virkelig bliver

her er en glædelig dag for aarhus og østjylland efter debat og visionssnak i årevis kan vi i dag førstebehandle den lov

gå fra aarhus banegård op til universitetet videre ud til skejby med de mange virksomheder og det nye universitetshospital og videre ud til lisbjerg og lystrup det vil øge mobiliteten i aarhus da letbanen kører i sit eget spor og derfor kan man komme hurtigere rundt mange østjyder vil nemt og hurtigt kunne komme fra banegården ud til universitetet og universitetshospitalet grenaabanen og odderbanen kobles også på så især borgerne herfra kan komme nemt og grønt

derfor er det med stor glæde vi i dag kan sige god for dette lovforslag og vi håber at det kan blive starten

førstebehandlinger af et lovforslag som jeg

en fælles sag som vi har haft i forligskredsen gennem flere år og hvor vi har øvet os i

pengene således at vi kunne være helt sikre på at

vi har jo fra sfs side arbejdet ihærdigt på at dette skulle blive til noget vi arbejder så også ihærdigt på at det bliver til noget i odense og i aalborg sagen er jo den at det er fremtidens svar på de udfordringer vi har med infrastrukturen i byerne

om kollektiv trafik ja selv dansk folkeparti kunne ikke finde nogen som helst fejl i dette forslag vi havde letbaneprojektgruppen i deputation her for en uges tid siden og de viste

de store visioner det det så handler om det er nødvendigt for os at lægge ind i bemærkningerne at vi er enige i de visioner eller skal vi gøre det på anden vis det der bare er vigtigt er at de involverede kommuner får besked om at det her

er en del af trafikforhandlingerne fremover og at de forskellige kommuner allerede nu kan begynde at forberede sig på det men det er jo en diskussion vi skal tage i udvalget om vi skal skrive det ind i det her lovforslag eller i betænkningen eller om vi skal tage de strategiske analyser som vi så

entydig og voldsom opbakning til kollektiv trafik det vil jeg huske på

det betyder selvfølgelig også at jeg hermed kan erklære at enhedslisten tilslutter sig forslaget om at anlægge en letbane i aarhus

og herunder også lade grenaabanen og så videre indgå som en del af letbanen der er tale om

været drøftet i rigtig mange år siden midten af nitten halvfemserne tror jeg så vi hilser med stor tilfredshed at letbanen nu bliver anlagt

som vi godt vil gøre opmærksom på og som vi så mener skal indgå i udvalgsbehandlingen og som vi vil sætte særlig fokus på omkring det organisatoriske staten medvirker kun til etableringen af letbanens første etape kan man sige

planer om flere letbanelinjer i aarhus vi har haft besøg af deputationer

og der tror jeg da det bliver nødvendigt at staten også fremover medvirker når det handler om at udbygge letbanesystemet i aarhusområdet

så overlades det faktisk til udbyderne at afgøre letbanens tekniske niveau

have der foregår en diskussion om hvor meget

jo rigtigt som der allerede er gjort opmærksom på at hvis man laver den der mærkelige kombination

elektrisk og dieseldrift eller hvad det nu kan blive til

bemærket i omtalen der har været

lokale politikere i aarhusområdet jo havde set sig vældig lune på det der foregik i kassel men det er jo for længst blevet overhalet det er der så også blevet gjort opmærksom på

at man har bemærket i det midtjyske det tror jeg

man har men der ligger jo altså nogle ting der som på en

ligger noget omkring tilkøbsydelser og der afsættes en

milliard kroner inklusive reserver de rækker efter vores mening ikke til både elektrificering letbanetog og det hele og så gør man jo nogle af elementerne

tilkøbsydelser for eksempel elektrificeringen på djursland og renoveringen af grenaabanen som er sat til en

er meget fornuftigt men der åbnes jo altså op for at det kan reduceres i de tynde timer det er jo en forringelse og det siger djurslandkommunerne jo altså også nej til der er også nogle ting her

som også herre kim christiansen fra dansk folkeparti var inde på

så mange steder som overhovedet muligt

skal der også være frit valg på godstransporten så skal djursland ikke være overladt til lastbiltransport alene men her har man jo altså et kæmpe problem i og med at grenaabanen jo

godstog siden to tusind og seks

så må det være en ambition at det kan man altså komme til igen

nogen der byder ind på det det giver en række problemer det kan jeg godt se i bemærkningerne til lovforslaget men dem må man

at løse og det er nogle af de problemer vi også vil rejse i udvalgsarbejdet

der ansættes lærlinge og at der sikres et tidssvarende arbejdsmiljø i forbindelse med anlæg og etablering af

kan godt se at man

kan man jo fralægge sig ethvert ansvar men det

noget vi fra enhedslisten side vil være meget opmærksomme på

trinvis ender med at man kan køre intercitytog

man kan stige af og så nøjes med at køre letbanetog eller man kan køre bus

nogle udfordringer her som vi i hvert fald vil være opmærksomme på i udvalgsarbejdet

det betyder selvfølgelig at vi er kritiske det er vi altid

herre leif mikkelsen som

næsten kun overraske ved at være imod det her forslag og

der egentlig skal være for mange gentagelser at være for kedeligt og sådan

for udvidelse af denne letbane

også er ønske om både i odense og

indre byområder derfor

kommunen og regionen

de visioner ført ud i livet der har været talt om i de byer jeg her

de her instanser som jo ernærer sig ved skatteopkrævning for så har det meget lange udsigter så jeg håber da

også er enige i at bidrage til at finde andre finansieringsformer få andre finansieringskilder ind

så vi får hul på den diskussion og så det ikke kun er forbeholdt banedanmark dsb

nærheden af det her område men at vi får andre aktører ind hvis vi

sende et signal om at vi vil det her og anvende det

overskud til at tilføre det her område flere midler det har lange udsigter tror jeg hvis ikke vi finder andre veje

også få tilsagn fra ministeren om at der bliver en større åbenhed for at finde andre finansieringskilder i fremtiden hvis vi ikke skal vente meget længe på at kunne stå fra denne talerstol med så stor en enighed og så stor en begejstring som

herre lars barfoed som konservativ ordfører

tage tog eller bus hvis det er attraktivt at gøre det hvis det er let at komme til det og hvis det er fleksibelt at anvende den kollektive trafik

også sådan at det er nødvendigt at udbygge den kollektive trafik simpelt hen for at forebygge den trængsel der er ved mange storbyer og forebygge at den trængsel bliver endnu større i de kommende år for vi vil jo se en stigende trafik efterhånden som den økonomiske aktivitet tager til i samfundet og vækst vil der være på lang sigt

er det jo også sådan at transportsektoren skal bidrage til at forbedre vores miljø og forbedre klimaet alle tre faktorer altså det at sikre borgerne et frit valg med hensyn til at vælge fleksible transportformer komme trængslen til livs og øge mobiliteten især ved de større byer og

understrege vigtigheden af at vi udbygger den kollektive trafik i danmark det konservative folkeparti ønsker i modsætning til regeringen ikke at lave forbud og restriktioner og straffe borgere som kører i bil det synes vi er forkert vi ønsker at understøtte borgernes frie valg vi ønsker ikke betalingsringe rundt omkring byerne regeringen starter nu med en betalingsmur omkring københavn

tænkt sig det siger de godt nok ikke men det kan man have en mistanke om at fortsætte den tendens ved at lave nye betalingsringe rundt omkring andre byer herunder også aarhus for hvorfor egentlig stoppe ved københavn hvis man har den idé at man kan styre borgernes tilværelse og styre borgernes valg ved at lave forbud og restriktioner og betalingsmure ja så må den filosofi jo også gælde andre steder den politik og den filosofi deler det konservative folkeparti ikke vi ønsker at styrke borgernes frihed vi ønsker ikke at begrænse borgernes frihed og vi ønsker at folk får mulighed for at tage det positive valg at vælge den kollektive trafik

attraktive muligheder for eksempel ved at

med at udbygge letbaner ved de større byer det er at give borgerne mulighed for positivt at vælge den kollektive trafik og dermed styrke mobilitet forebygge trængsel og styrke miljø og klima derfor synes det konservative folkeparti

naturligvis vi synes det er fornuftigt at staten går ind i det her anlægsselskab sammen med aarhus kommune og regionen for at få bygget en letbane ved aarhus så skal man jo være opmærksom på at det er et anlægsselskab når

de lokale myndigheder altså kommunen og regionen der står for det så er staten ude af det

det er jo ret beset lokaltrafik vi taler om og derfor er det også noget som i

se projekter af lignende art ved ring tre rundt omkring københavn og og formentlig også ved odense og aalborg hvor der er letbaneprojekter som er mere eller mindre i bearbejdning også der er det rimeligt at staten går ind på tilsvarende vis men det er vigtigt at understrege at det er i anlægsfasen i driftsfasen må det være de lokale myndigheder kommune og region der står for at drive den lokale trafik og det er kun i disse helt store byer at det giver mening at staten går ind i

rundtomkring til at staten i endnu større omfang vil gå ind i anlæg af lokale

transportministeren

så fik vi også trængselsringen ind i debatten om letbaner jeg har dog bemærket at man endnu ikke har beskyldt regeringen for også at ville lave trængselsring omkring vorbasse så langt er man dog ikke kommet i beskyldningerne men det kan jo være

kommer på et tidspunkt

en lidt halvlang tale her i dag

set lige så glad som alle ordførerne det eneste jeg

set meget tilfreds med med de kommentarer der er kommet fra ordførerne jeg synes også det er meget præcist beskrevet hvorfor vi er en del af det her så

er en moderne måde at transportere mennesker på i tættere befolkede områder og jeg tror

det på lidt længere sigt

vi skal finde ud af hvordan vi kan få det her finansieret i i fremtiden og derfor også åben over for om der er måder man kan gøre det på det synes jeg skal indgå

konstruktion der ligger her

de lokale og regionale myndigheder er ansvarlige i forhold til

fødselshjælper og så når det ligesom er i gang

kim christiansen som havde nogle konkrete spørgsmål som jeg

bruge tid på i udvalgsarbejdet blandt andet godskørsel

at så meget gods som overhovedet muligt

det har vi også diskuteret undervejs så de spørgsmål der blev rejst her vil vi tage ordentligt og relevant i

også det er fint at vi her i dag har ambitioner videre frem

som også mange ordførere gjorde nemlig stoppe op her og glæde

at vi nu rent faktisk er kommet i gang

fugle på taget nu er en letbane i aarhus tæt på at kunne blive en realitet

ring tre og vi har gode konstruktive diskussioner også med andre af danmarks store byer derfor synes jeg

på en eller anden måde er starten på en ny æra når vi taler

transportministeren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

hos venstre har vi fokus på taxiens store betydning for samfundet taxien er

individuelt og fleksibelt transportmiddel der er et uundværligt supplement til den kollektive trafik vi har derfor brug for en god taxidækning landet over det gælder i byen som på landet desværre har vi i de seneste år oplevet en snigende taxidød ikke mindst i de tyndere befolkede egne af landet hvor specielt landtaxivognmændene har måttet give op og dreje nøglen om fordi de ikke længere

også blevet svært at få fat i en taxi

jo virkningen af den taxidød der er

et problem for det gør det ikke just mere attraktivt at bo på landet at bo uden for de større bysamfund ifølge politiet øger mangelen på taxier også risikoen for spirituskørsel og vold i nattelivet

for at standse den snigende taxadød vedtog folketinget så sent som den første juni

en ændring af taxiloven de tidligere såkaldte ep

tilladelser jævnfør busloven bredte sig med stor hast og truede med at udbrede de taxifrie zoner ved at brødet

på de taxivognmænd som netop skal sørge for at

en taxidækning over hele landet ep tilladelserne betød også at der var ulige konkurrencevilkår det

er forpligtet til at køre syv dage om ugen fire og tyve timer i døgnet i modsætning

den kontraktfastsatte trafik primært i dagtimerne dette tog vi bestik af

selvfølgelig nogle rimelige overgangsvilkår så ingen vognmænd specielt busvognmændene fik

men det var et nødvendigt tiltag

rammer for en lige konkurrence imellem de enkelte grene

vi kan have en taxidækning uden for de store byer med dette lovforslag ønsker regeringen at rulle denne nødvendige lovændring tilbage så vi vender tilbage til situationen med en snigende taxidød

udtryk for en kortsigtet politik der ikke tager sigte på fremtiden

det er en politik der ikke respekterer behovet for taxidækning i hele landet venstre mener vi fremadrettet har brug for en bedre sammenhæng i lovgivningen på hele persontransportområdet hvad enten der er tale om busser eller om taxier derfor har vi foreslået transportministeren at der snarest muligt gerne lige efter vinterferien nedsættes et persontransportudvalg der skal komme med et konkret oplæg til en ny persontransportlov der kan erstatte den nuværende opdeling i en buslov og en taxilov en sådan fremgangsmåde med en direkte inddragelse af aktørerne ude i virkelighedens verden i de pågældende erhverv

fra havneområdet jeg forestiller mig at et sådant persontransportudvalg

afslutte arbejdet så en forbedring af lovgivningen

behandlet senest om et år måske endda til efteråret

venstre er klar til at se på behovet for

overgangsordning som vi vedtog sidste år kan videreføres indtil der kan vedtages en ny persontransportlov som

varig løsning der er givetvis

at sikre en bedre offentlig servicetrafik

regioner og kommuner samtidig med at vi sikrer grundlaget for en god taxidækning i både byerne og på landet

i opnåelsen af en fair konkurrence

til gavn for buserhvervet og til gavn for taxierhvervet der bør også tages højde for at ny teknologi

så vi ikke bruger flere skattekroner

af den offentlige servicetrafik ude i landet

det glæder mig at der i adskillige høringssvar til dette lovforslag er fuld opbakning til venstres forslag om at forberede en persontransportlov der kan forenkle og effektivisere området og skabe fremtidens rammer i mellemtiden

før de nødvendige forbedringer fra to tusind og

overhovedet har fået mulighed for at virke

nødt til at tage den snigende taxidød alvorligt

gennem de seneste ti år

været nogle politiske hovsatiltag og symbolpolitisk lovgivning med den konsekvens at virkningen faktisk har været den modsatte af det planlagte

første september et godt eksempel på det eftersom

selv om den kun har været i kraft i fem måneder er

ændringerne der blev vedtaget under den forrige regering har ifølge både kommunernes landsforening og danske regioner medført et markant

de offentlige kørsler vel at mærke uden nogen forbedring af den offentlige service det er simpelt hen uholdbart loven har ikke virket efter hensigten og offentlig servicetrafik er en vigtig samfundsmæssig opgave

skal fungere godt og det skal være sikkert til en rimelig pris er også mange der tjener til det daglige brød ved at udføre opgaven socialdemokratiet synes faktisk at det også ville være en rigtig god idé hvis transportministeren nedsatte et udvalg

rammerne for et stærkt og sammenhængende personbefordringserhverv til gavn for netop

det bliver et fremadrettet initiativ der bliver bæredygtigt i mange år frem i forhold til nærværende lovforslag

den service de yder som en del af transportmuligheder for danske forbrugere og borgere med lovforslaget

for eksempel chauffører der på grund af ventetid ikke kan blive taxavognmænd igen kunne få udstedt tilladelse til kørsel med personbil

at øge udbuddet af biler og det er også med til at stimulere konkurrencen konkurrence er faktisk også noget som socialdemokratiet godt kan lide

der byder på de her kørselsopgaver det kan gøres ved at vi fjerner kravet om at det kun er taxavognmænd som kan få udstedt en tilladelse til offentlig servicetrafik vi undgår dermed hel eller delvis lukning af buskørselsvirksomheder som tidligere har kunnet byde på de

sundt med konkurrence det gavner både forbrugerne

erhvervslivet det er vigtigt at anføre at

forhold i forbindelse med udvidelsen af kredsen af virksomheder der kan byde på

at vi har en effektiv offentlig sektor det er også et af regeringens helt centrale mål

regering der skal være en høj standard i de udbud som

må ikke slækkes på kvalitetskravene det skal også være

lønnen skal være den samme som hos taxachaufføren samme skal arbejdsvilkårene vi finder også at det samtidig er vigtigt at der stillles krav til kommuner og regioner om både høj kvalitet i opgaveudførelsen og anstændige lønforhold vi har en forpligtelse til at sikre at

og at den offentlige servicetrafik der udbydes af kommuner og regioner

er tre måneder og det er jo egentlig fantastisk at man på så kort tid kan komme med nogle valide tal det undrer mig ikke at kl og regionerne hævder

jeg den her korte periode

han glæder sig til at udvalget dykker ned i de her problemstillinger og i øvrigt også finder den relevante dokumentation frem for lige præcis at komme alle de

som jo faktisk er et resultat af en ikke særlig gennemtænkt lovændring

i kraft men derfor er der jo ingen grund til at

kim christiansen frem til at der kommer et udvalsarbejde og jeg håber at ministeren

var tilhænger af konkurrence mener mette reissmann at det er udtryk for en god og sund konkurrence at man har gulpladebiler til

der er helt andre løn og overenskomstforhold

mange af de her gulpladeselskaber som mette reissmann

taxaselskaberne

taxaselskaberne skal have tre hundrede og tyve kroner har mette reissmann gjort sig nogen

lige bede både

at anvende tiltaleformerne i folketinget med herre og fru det er ikke fordi

til jeg ser meget frem til

jeg tror det er nogenlunde samme vending

det der var lagt op til med lovændringen sidste år var en midlertidig løsning en redningsaktion

meget enige i at konkurrence er en god ting i et samfund men det forudsætter at det er en fri og lige konkurrence derfor vil jeg spørge fru mette reissmann mener fru mette reissmann at der er samme omkostninger ved at have en såkaldt ost tilladelse altså

vil jeg sige at igen er det jo et tema som vi får rig lejlighed til at

jo nødt til at træffe et valg vil vi standse taxadøden som

af en ulige konkurrence i dag

at vi skal have nedsat et udvalg der kan kigge på en varig

tværs af de to brancher her

eksistere taxaer uden for de større byer i fremtiden og vi skal tage højde for en ny teknologi er socialdemokraterne

ja socialdemokratiet synes det er en god idé hvis der bliver nedsat et udvalg der kigger på rammerne for netop et stærkt og sammenhængende personbefordringserhverv herunder falder både taxa og buskørsel

tredjebehandlede vi og vedtog en ny lov

måske ikke var den perfekte lov men

et forsøg på at redde den snigende taxadød

blandt andet skulle loven tage vare om at man kun kunne opnå en såkaldt ep tilladelse

sidestille energi og miljøkrav til køretøjerne og

der skulle være samme uddannelsesmæssige krav derudover var der så også nogle krav til profilbeklædning

synes man nu åbenbart i den nye regering er en rigtig dårlig idé og nu vil man så rulle en lovgivning tilbage der kun har virket i cirka tre måneder jeg vil bare sige at det jo er endnu et

den endeløse række af forslag hvis hovedformål er at lukke arbejdspladser i det her tilfælde vil det så være taxaerhvervet i landdistrikterne der lider døden det er

under ingen omstændigheder støtte når vi nu når til tredjebehandlingen omvendt vil vi også gerne give et tilsagn om at

være konstruktive i det udvalgsarbejde der venter og der kan vi måske gå ind at kigge det håber

lå ved sidste lovbehandling fra blandt andet branchen selv

der er et problem i landdistrikterne hvis vi får det her rullet tilbage det hjælper ikke noget at man så kalder det tilladelse til offentlig servicetrafik eller

meget ildelugtende en af slagsen

ret meget ud over normal arbejdstid det vil sige at når fru jensen skal hjem fra banko

det kan ikke være rigtigt at vi understøtter en sådan adfærd men det bliver bare resultatet hvis folk ikke kan få en taxa i aften og nattetimerne og i weekenden

diskutere det kompromisforslag som lå fra branchen selv jeg vil gerne citere

lovbehandling vi havde i juni måned det var herre benny engelbrecht der

et bud kunne være at regulere på køretøjsstørrelsen og typen der anvendes

for at vi kan ligestille konkurrencen mellem de to typer

fru anne baastrup som glædeligvis også er til stede i dag

for en tilladelse at man har mulighed for at anbringe to kørestole i bilen det kan være en vej det kunne også være en vej frem at man kun kunne få tilladelse

man samtidig også havde en taxabevilling

lige nøjagtig det vi vedtog

herre andreas steenberg som radikal ordfører

det her forslag vil betyde at kørslen af blandt andet syge og handicappede bliver billigere staten har underskud den offentlige sektor har underskud som vi alle ved så det vil være kærkomment i dag er det sådan at kun vognmænd med taxatilladelse kan byde på offentlig kørsel for eksempel patientkørsel og handicapkørsel

at køre syge og handicappede ikke kan byde på opgaven da de ikke har taxatilladelse når antallet af virksomheder falder på det her område falder konkurrencen og prisen stiger derfor har kommunerne og regionerne oplevet en fordyrelse af den offentlige servicekørsel staten har som bekendt ikke mange penge så konkurrence og dermed faldende priser vil være kærkomment derfor sikrer

tak for det herre andreas steenberg er også inde på det der med konkurrence og

også hylder men mener det radikale venstre ikke at det skal ske på lige vilkår altså at man er ligeglad med at dem der kører taxa har højere omkostninger end dem der

nogle ulige vilkår

ud til hvide sande eller til anholt det koster meget meget mere end den generelle pris

sende et brev inde i byen der har vi så vedtaget en solidarisk ordning så

naturligvis det som

først og fremmest vil jeg takke herre kristian pihl lorentzen for endelig at stille et spørgsmål nu har jeg været på talerstolen en række gange uden at have fået et spørgsmål fra

rende og hoppe men det der jo er spørgsmålet her er om vi vil acceptere en fordyrelse af det at køre med handicappede og syge for at holde hånden under nogle bestemte virksomheder det vil vi ikke

nagelfaste beregninger på hvor meget det vil koste ekstra at der er lidt mindre konkurrence men det vi taler om er jo en midlertidig situation der skal lede frem til en

kan behandles her i tinget der er det da tankevækkende at det radikale venstre er villig til at se helt bort fra at der stort set hver eneste dag er en taxivognmand der drejer nøglen om

som ikke er knyttet til den anden tilladelsestype vi taler om det er der den ulige konkurrence opstår

meget det er det drejer sig om for det er meget svært

og for det andet

samme kommuner og regioner jo forholde sig til at en meget stor del af deres borgere nemlig dem der bor

for de større byer bliver ladt i stikken og ikke har et

at herre kristian pihl lorentzen anerkender at det vil koste kommuner og regioner nogle

økonomien i to tusind og tretten og det vil jo sige at vi

meget hurtigt vil blive mødt af et krav om at komme med flere

penge til kommuner og regioner i en situation hvor vi ikke har nogen penge

enige med venstre og herre kristian pihl lorentzen i

nogle bestemte taxavognmænd nogle ekstra penge det er jo det der er spørgsmålet her

at gennemgå lovforslaget for det er jo blevet gennemgået

den her tid i august måned

i to tusind og ti kom lovforslaget til behandling stort set samtidig dermed kom de involverede parter med et forslag til hvordan man kunne løse den konflikt der var åbenbar og vi gik til konferencer og vi gik til høringer og vi brugte rigtig rigtig lang tid på at snakke os ind på parternes problemstillinger

kom der et ændringsforslag det ændringsforslag

sammen med herre benny engelbrecht lige

danske busvognmænd og fortalte at det

smadre store dele af deres branche fordi der

overgangsordning der var ingenting så puttede man en overgangsordning ind på fire år det betød alligevel at der var mange der ville miste det

blandt andet højrefløjen i trafikudvalget at når vi vandt

ville vi genoptage den her sag fordi

hvad var svaret den træder i kraft den første september med et ændringsforslag

hvad var begrundelsen begrundelsen var

august en konference hvor blandt andet den tidligere transportminister og venstres ordfører var til stede

baggrund af det her forslag synes jeg klingede en lille smule hult da jeg spurgte hvor mange taxabevillinger er man nødsaget til som kommune at give for at sikre at der er tilstrækkelig med transportmuligheder til syge

hvis der kommer mange taxabevillinger er chancen for at man

jeg afprøvede så dette argument over for min egen landtaxa og hun har en meget stor virksomhed

hun har ved siden af en ep tilladelse

sin almindelige taxavirksomhed hun sagde hvis det her

risikoen for at jeg bliver nødt til at lukke til stede

vi venstre er de eneste

overlevelse men det er bare en sandhed med modifikationer og jeg vil sige at hverken venstres ordfører

transportministeren på den der konference kunne svare

jeg troede at vi sidste år ved den her tid da vi

talte om det her lovforslag omkring ep tilladelser

ost tilladelser kommer det til at hedde nu forbedring af løn og arbejdsvilkår for de her mennesker forbedring af miljøet

nu synes jeg at vi i stedet for at skændes om hvorvidt det her er det rigtige eller det forkerte at lave skulle indgå i en seriøs dialog om

kan sikre at regionerne har tilstrækkelig med kapacitet så

at folk kan blive transporteret fra hospitalerne at kommunerne har tilstrækkelig

således at de kan kan transportere deres ældre og deres handicappede børn i stedet for at tale os fra hinanden vi renser tæppet

jeg vil meget gerne tilkendegive over for

gav udtryk for sidst vi lovbehandlede

tidligere flertal så bort fra dut kravet altså det

at få finansieret deres ekstraudgifter det var den tidligere regering ligeglad med fordi man formentlig vidste at man ville tabe valget jeg husker tydeligt hvordan man slog ud med

sagde ja ja ja ja de snakker og snakker det der er det centrale her er

en ordentlig persontransportlovgivning

meddelt at der er nogle eu problemer hvis vi slår det sammen men vi bliver nødt til at få et fælles fremtidssikret system så jeg er enig i at vi skal tænke

på om man så eventuelt vil

ost tilladelser kunne det være vejen at gå at man i det her tilfælde fulgte den indstilling der er kommet

faktisk også den samtale jeg havde forventet at jeg ville få med blandt andet dansk folkeparti sidste år

nu skal sf virkelig op at stege det var

og så er den ikke længere

skændes vi skal have en ordentlig tone og vi skal have dialog og det er jo lige præcis det debatten her går ud på

at vi krydser klinger og er uenige betyder i min verden jo ikke at vi skændes

det var da meget interessant men jeg synes det er lidt mere interessant at se ud i fremtiden

det leder mig altså over i et spørgsmål når nu sf

vi tager højde for de udfordringer der er i fremtiden og som er i branchen

gerne spørge sf helt konkret mener socialistisk

den konstruktion som blev lavet over en nat fordi jeg på et tidspunkt havde sagt hvad med at gøre det der

kommet et skridt videre nemlig at koble de der

taxabevillinger sammen det var en sætning jeg kom med og det var den eneste begrundelse for at herre kim christiansen kom med det ændringsforslag og jeg er glad for at herre kristian pihl

lad os nu se fremad det er jo det det drejer sig om og imellem linjerne det er lidt svært at finde det

der giver anledning til en lille smule optimisme

en moderniseret lov en samlet persontransportlov

igangsætte et stykke udvalgsarbejde der skal lede frem til det og i mellemtiden

diskutere hvordan vi standser taxadøden

faktisk også den linje jeg troede venstre konservative og dansk folkeparti havde i foråret sidste år det gik så op for mig at det var det ikke det var udelukkende undskyld mig udtrykket nogle gadedrenge der skulle lave sjov og det synes jeg ikke var en ordentlig måde at lave lovgivning på det retter vi op på og vi vil meget gerne komme med en fremtidssikret ordentlig lovgivning for taxaer og de vognmænd

vil jeg nu

ikke kan se at det må være noget kaotisk for alle som er involveret i de her kørsler og i taxabranchen hvis man nu få måneder efter at reglerne er blevet ændret ændrer dem igen med den melding

tænkt sig lige om lidt at ændre reglerne en gang til var det så ikke en god idé at få lidt

og så nå frem til et fornuftigt

og jeg er helt sikker på at hvis herre lars barfoed havde været medlem af trafikudvalget

ville vi aldrig nogen sinde have stået i den situation det er jo rent faktisk sådan at vi ønsker at sikre erhvervet og vi ønsker også og det ved jeg at herre lars barfoed er fuldstændig enig med mig i

en økonomisk sikker politik venstre og dansk folkeparti ville bare lave ballade og

jeg helt sikker på at vi sammen med herre lars barfoed kan lave en rigtig god og konstruktiv udvikling for

hvis der er sådan

at vi måske skal nå frem til en mere optimal ordning

at man i løbet af fire dage kunne lave om

fuldstændig rystede en stor del af erhvervet inden for persontransport jeg ved at der er stor interesse fra både dansk taxi råds

at vi nu får en fremtidssikret ordning jeg ved at herre lars barfoed er lige så optaget af at vi får en økonomisk forsvarlig ordning og jeg ved også at herre lars barfoed med stor overraskelse har

de udmeldinger som både kl og danske regioner er kommet med omkring det dut

noget skrammel for at sige det rent ud udgangspunktet er selvfølgelig at man vil prøve at rette op på

med med henblik på nu igen at udvide kredsen af virksomheder som

det fremgår meget meget tydeligt flere steder i bemærkningerne til lovforslaget at det her også er affødt af at kommunernes landsforening og

det her vil fordyre tingene ganske voldsomt det er der måske nok heller ikke nogen tvivl om at det vil

af problemet efter vores mening

evindelige udbud og krav om besparelser som presser priserne ganske voldsomt

med en hel del skal vi kalde dem cowboys indimellem

er præget af rigtig rigtig mange små virksomheder

det man kan konstatere er i hvert fald at det har ført til et voldsomt pres på lønnen og jeg vil tale om regulær løndumping

den her lov løser efter vores mening ikke det problem

er i taxiloven fordi man der henviser til en landsdækkende overenskomst det har man ikke i taxiloven hvor nok henvises til overenskomstmæssige bestemmelser men der har man jo set eksempler på overenskomster der indgås mellem nogle af de her

chauffører hen over køkkenbordet sammen med vognmanden eller sammen med vognmandens idrætsklub har jeg endog hørt eksempler på og så er det en overenskomst som er gyldig og gældende og som man kan henvise til

og det er også helt sikkert at i og med at man har koblet

taxitilladelser så indfører man et regulært monopol jeg har set at nogle af de henvendelser der er kommet fra selve taxibranchen faktisk selv gør opmærksom på

lad falde hvad ikke kan stå det burde enhver liberalist jo hylde det gør man ikke kan

vi bliver lovet i så henseende

af

ja en lov om personbefordring eller hvad det det står der nu ikke noget om vi er blevet lovet en analyse og det er efter vores mening ikke godt nok

i høringssvarene kan man se at der faktisk

en tidligere henvendelse fra en bred kreds danske busvognmænd dansk taxi råd

man jo har prøvet at stille nogle krav op som ligesom skal prøve at sikre at man ikke udsættes for løndumping blandt andet ved at stille krav til indretningen af bilerne og at

og at tilladelserne

udstedes i henhold til lov om buskørsel det gør man opmærksom på

kristian pihl lorentzen fra venstre

et persontransportudvalg som skal barsle med

det er også det hele branchen i fællesskab efterlyser

så love at der vil vi i hvert fald sætte ind

kommunernes landsforening og trafikselskaberne

skal regne med os når det handler om at gøre det billigere og billigere og billigere tværtimod vil jeg næsten sige for

til den løn der udbetales der vil blive ordentlige henvisninger til de overenskomster der er på området ligesom vi

i godskørselsloven

er alt sammen med til at sikre at man ikke kan fortsætte den løndumping den nedadgående spiral på løn som man har sat i gang og som

virker det som om herre henning hyllested har en nøgtern tilgang

er opmærksom på de udfordringer der er

jeg tror at herre henning hyllested brugte ordet

er i hvert fald ikke nogen løsning på problemet derfor vil jeg spørge herre henning hyllested om om enhedslisten er med på en køreplan der hedder at vi finder sammen om at

så der sikres en fair og lige konkurrence og samtidig skal vi have lavet en model således at

lige på stedet det er sådan set vores ærinde efter vores mening kan det ikke gå hurtigt nok

det skal der findes løsninger på så det er vi med på og det går vi ud fra at vi

godt at feje ideologien til side og prøve at finde nogle praktiske løsninger jeg er nødt til lige at kommentere at herre henning hyllested var inde på at

er jo ikke tale om at nogen brancher skal

mit spørgsmål skal være i konsekvens af de forholdsvis fornuftige ting som herre henning hyllested nu har sagt vil herre henning hyllested så være med til at

umiddelbart finde sammen om at komme i gang med et konstruktivt arbejde

love men jeg kan love at hvis der i udvalgsarbejdet bliver arbejdet seriøst med at skabe en samlet persontransportlov startende måske med

et persontransportudvalg som kan komme med en betænkning så er det det vi sætter ind på hvis vi ikke seriøst i udvalget kan diskutere

ikke love at vi vil være med til at sparke det her til hjørne så så vil vi forbeholde os vores ret til at se

meget enig i men jeg er lidt nysgerrig

vi i enhedslisten har en synes vi da selv seriøs tilgang til tingene og en seriøs tilgang

udvalget samlet vil gøre en del ud af at få fat i branchen få nogle drøftelser med branchen så vi kan se hvad

for os kan det ikke gå hurtigt nok at få nedsat et persontransportudvalg som måske kan barsle

overenskomster og lønforhold

i et tidligere spørgsmål nogle eksempler på hvor meget man eksempelvis har underbudt taxabranchen der håber jeg selvfølgelig

ender med at der bliver en mere

er altså også for os at der arbejdes til lønninger som er i overensstemmelse

det er dem der i øjeblikket er udsat for et voldsomt voldsomt pres så vi i dag regulært kan tale om løndumping

meget indstillet på at der skal ske en ligestilling så hvis også dansk folkeparti eller for den

indstillet på at holde fast i at der

sidste forår nemlig at slippe for arme og ben virksomheder at få nogle ordentlige forhold for dem der kører

døgnet rundt og underbyde alle andre

jeg håber inderligt at vi i fællesskab kan få lavet en ordentlig betænkning

glæder mig selvfølgelig over at vi har fælles interesser her jeg

henning hyllested skal jo også vide at vi havde en meget tæt kontakt med 3f i hele forløbet sidste år vi var rundt til forskellige konferencer og jeg

at venstre og dansk folkeparti

ja det er nogle gadedrenge det er i mere

ansat inden for den branche

henning hyllested siger forstås på den måde at hvis ikke

i den retning som enhedslisten ønsker så vil enhedslisten ikke være med til at gennemføre

enhedslisten ja til det her lovforslag som det ligger eller siger man kun ja hvis der kommer ændringer

nogle ændringer og jeg har også skitseret hvad det er for nogle ændringer vi vil sætte voldsomt ind for at

etableret et persontransportudvalg som kan barsle

på et senere tidspunkt at få lavet en egentlig

bare ministeren siger at man når det her lovforslag er vedtaget selvfølgelig

egentlig er imod

at skyde det her til hjørne og sige lad os tage den diskussion

er en overgangsperiode der er ikke nogen der rigtig bliver ramt af det her før de forskellige kontrakter

vi kan kort og kontant konstatere at enhedslisten siger ja til et lovforslag som de reelt er imod

løfte om at vi får en diskussion på et eller andet tidspunkt hvornår det så bliver

mere klog på hvad enhedslisten vil end jeg er

måde bliver afløst af noget som kan bruges og som

nogle her vil vide at jeg bestemt ikke altid er

venstre synspunkter og derfor skal man selvfølgelig lægge mærke til at

nu siger at jeg faktisk herre kristian pihl lorentzen pegede meget præcist på et problem

gode ting som øger konkurrencen og så videre det kan vi bestemt støtte men

det er i hvert fald værd at overveje

vil vi gerne medvirke til

har brug for at arbejde uden at vi vedtager

slår nogle af de her betjeningsmuligheder ihjel inden en ny lov så kommer i gang så

del af det den her regering har etableret sig med

det må være et signal om

områder og der skal ikke lægges skjul på at den

gjorde det meget vanskeligt at opretholde både bosætning og betjening i

så hvis denne regering mener det alvorligt

bør der ses alvorligt

som det ligger og der så kommer et udvalgsarbejde er

vil jeg gerne appellere til

her ligge i dvale indtil der måske er tid til det

til nogle her områder og får ændret på det

at lade den videre behandling have det indhold og give det den tid der skal til

den endelige vedtagelse så

er gode ting i det her forslag og så har det en udløber som vi er meget

herre lars barfoed som konservativ ordfører

transportministeren

kan vel relativt nemt deles op i to dele

form for uenighed om og en anden del som der er bred enighed om lad mig tage det

gennemgå hele det her område og vi bliver nødt til at involvere aktørerne i det jeg vil sige

et af de områder som er meget vanskelige at gennemskue og der florerer i øvrigt alle mulige former for forskellige tilladelser og stort

det her område hvor bredt det så skal være

det forholdsvis meget eu reguleret men derfor

forhold til det så den del tror jeg på at vi

tilbage til den tilstand der var før

gav udtryk for at det her så måske var det mindst ringe det var fald noget i den stil jeg hørte herre kristian pihl lorentzen sige

at taxasituationen i det man kunne kalde yderområderne

og dermed frataget nogle andre nogle rettigheder

i forhold til virksomheden og det fremadrettede

berettiget dut krav fra regioner og kommuner og sådan er det når man indskrænker konkurrencen så bliver tingene alt andet lige dyrere og ikke nødvendigvis bedre

ikke betyder noget men på bundlinjen kommer det altså til at betyde noget derfor har vi

side tænkt meget grundigt igennem hvad det er vi gør

de tre argumenter som jeg er kommet med her

de her ting kan blive udredt undervejs i udvalgsarbejdet vi skal selvfølgelig nok bidrage med

tusind ep tilladelser ude rundtomkring

til det første og nej til det sidste

og de forhandlinger går jo i gang eller er måske

det her vil redde landdistrikterne

at man skal ind at kigge på nogle af de steder hvor man

sikret at der er en bedre betjening af landdistrikterne men alt det er jo noget vi må kigge på i et bredere udvalgsarbejde så

endnu en gang sige at jeg er enig i den sidste del af det lad os få

kommunernes landsforening og regionerne

til at få sat det her på dagsordenen ministeren nævner jo selv det her med dut kravet men så er det bare at jeg lige skal have helt styr på

at man kigger på at der

ansvarlig vis bare kan læne sig tilbage

den økonomiske situation for alvorlig så taler herre kim christiansen om lige konkurrencevilkår

lige præcis det der ikke er i dag

har man eksklusivt givet

indehavere af en taxabevilling nogle rettigheder og dermed afskåret nogle andre fra at kunne udnytte nogle muligheder

det der er kernen i problemet og

i diskussionen her men det er et et område som er svært at gennemskue

fornuftig måde til gavn for branchen

gentaget talerstolen nu at ministeren er meget optaget af at der skal være den her konkurrence om at køre for trafikselskaberne

evindelige udbuds og konkurrencekrav om jeg så må sige jo også

giver den afledte negative effekt at det lægger et voldsomt pres på lønninger og arbejdsforhold i det hele taget i hele chaufførbranchen

man sige hovedspørgsmålene der skal løses det er ikke kun et spørgsmål om at regioner og kommuner skal have tingene gjort billigere det er vel også et spørgsmål om at sikre at de chauffører der rent faktisk kører med det her det er jo vigtige opgaver der udføres har ordentlige løn og arbejdsvilkår og

de krav der i øvrigt kendes på det danske arbejdsmarked også er en del af det her men jeg har generelt den holdning at hvis man ikke bliver konkurrenceudsat

der bare nogle der laver et monopol og uberettiget skummer for mange penge

eksempelvis til uddannelse og også

ministeren er opmærksom på de her ting

få lagt ind når vi snakker om

løn og arbejdsforhold uddannelsesforhold og det kan være som det er nævnt af branchen indretning af vogne som faktisk på den måde er med til at sikre at det her er seriøst og at man byder på det så jeg kan forstå eller er det rigtigt opfattet

kommissorium som man

får et bedre samlet overblik på det her område og får fundet ud af hvordan det

i hvert fald til stede og så er det jo ikke ukendt i danmark når der er offentlige udbud

hensyn som man synes er vigtige at få varetaget det er der masser af eksempler på og det er jo lige

jeg vil gerne starte med at takke ministeren for

der vil jeg bare oplyse om at vi har taget udgangspunkt i det som taxibranchen

os skulle til på kort sigt men taxibranchen

allerede den

jeg ved at en del af ordførerne kommer og der skal vi netop

bevilling så de lige pludselig ikke køre mere

brug for nogle overgangsordninger indtil den varige løsning kan

jeg spørge ministeren igen om ikke vi kan finde sammen om

man får frataget en rettighed eller hvad man gør men

i landdistrikterne men jeg kan i hvert fald mærke når jeg også selv benytter taxa at det jo

stærk på den måde at forstå at de meget ofte får politikere ind på bagsædet og så sidder man politiker der på bagsædet i forholdsvis lang tid inden man skal af igen

ministeren var inde på på det der med at

også vælge at se omvendt på det da vi i sin tid indførte

tilladelse til at man kunne kombinere noget kørsel

nok langt ud over hvad der var intentionen i folketinget dengang

en taxibranche der pludselig fik frataget nogle

massive markedsandele og det er det der presser dem på brødet specielt ude på landet det er også det der gør

truer med et dut krav

dokumenteret i detaljer hvad

som følge af at man åbenbart

i kraft af ep tilladelserne så den kan man også lige se

præcis den ordveksling som herre kristian pihl lorentzen og jeg har haft her

har så stort indblik i ep tilladelser og

af ting på det her område sidder lidt forundret tilbage og det er måske det bedste eksempel på

om at den her lovgivning bliver vedtaget det tror jeg også vil være godt

nogle gange her i folketingssalen nogle lidt indforståede debatter jeg

sidder og lytter til debatten som vil undre sig over at vi taler om dut krav og sådan noget men det er jo altså det udvidede totalbalanceprincip som betyder at når vi pålægger

kommunerne nogle større udgifter ved nogle lovændringer skal vi også kompensere kommunerne det er så det som jeg forstår at ministeren er i gang med at forhandle med kommunerne hvad er det for nogle flere udgifter

kan det jo ikke være sådan at kommunerne får store udgifter på kort sigt som følge af det her da det jo er tilladelser der udløber over tid og derfor mener jeg også at der må være masser af tid til at undersøge

den varige ændring skal være i stedet for nu i huj og hast kaotisk at gennemføre en ændring af reglerne vel vidende at vi nok gennemfører en

vil jeg spørge ministeren hvad er det for reelle grunde der er

jeg tror af alle partier som tilkendegiver at de gerne deltage i et bredt samarbejde og drøftelser med regeringen om den varige løsning hvad er det så der gør at ministeren absolut vil gennemtrumfe en ordning her og nu med det smallest mulige flertal der er for mig at se tid nok

forklaringen om dut den var så præcis at

de konservatives tilsagn om at deltage i at få det her ordentligt

undersøgelser og gennemarbejdninger af ting skal ikke tage længere tid

højst nødvendigt men jeg vil også gerne så lang tid har jeg dog været

er en branche hvor det er nemt at få alle ender til

men det forhindrer ikke at jeg synes vi skal gå i gang med det og lægge det pres

det her meget nøje analyseret også med henblik på på ændringer så må jeg sige til herre lars barfoed at

problematikken alvorligt og derfor er det et stærkt argument

rulle den her lovgivning tilbage der er også andre som jeg gav udtryk for før

på sigt men jeg

vanskeligt ved at tro at der på kort sigt altså inden for et halvt år frem til sommeren feks

så stærkt forøgede udgifter for kommuner og regioner forbundet med den lovændring der blev gennemført i september at det kan være noget som helst problem at

løbet af få uger at gennemtrumfe det her med et

belyst nærmere hvad det er for store udgifter kommunerne på så kort sigt kan få som følge af det her at ministeren føler sig

sandsynliggøre og forklare undervejs i udvalgsarbejdet det vil være helt naturligt

jeg oplever en meget bred enighed folketinget om at vi får analyseret det her område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

vi kan i hvert fald nå en enkelt ordførertale inden pausen jeg ser at både ordføreren

åbnet fru ulla tørnæs som ordfører for

mig starte med at understrege at i venstre vil vi under ingen omstændigheder være med til at forringe vilkårene for de ledige sådan som regeringen lægger op til med det lovforslag vi har til behandling her vi vil ikke være med til at forringe varighedskravet for ret og pligt tilbud fra fire til to uger for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere vi vil heller ikke være med til at forringe ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtageres mulighed for aktivering og vi vil ikke være med til på denne måde at spare to hundrede million kroner på den aktive beskæftigelsesindsats over for de ledige nej vi vil ikke være med til at lade svage ledige i stikken sådan som regeringen vil det med lovforslaget her sender regeringen jo et klart signal til kommunerne om at de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over tredive år

skal man ikke længere bekymre sig om dem kan man lade ligge i bunken det er efter vores opfattelse et forkert signal det vil alene bidrage til at fastholde de ledige på kontanthjælp frem for at give dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet vi skal tværtimod fortsætte ad det spor som blev lagt af vk regeringen vi skal fastholde det meget jobrettede fokus så denne gruppe får en reel chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet vi skal fastholde fokus på rettigheder og pligter i vores dagpenge og kontanthjælpssystem i modsætning til regeringen så mener vi det faktisk alvorligt når vi taler om rettigheder og pligter det er ikke bare løse ord vi strør omkring os med nej vi lader

beskæftigelsesministerens annoncerede og også højt profilerede kontanthjælpsreform

kan det undre ja måske ligefrem forarge

lige før selve lanceringen af

reformen laver så indgribende ændringer og forringelser i den aktive beskæftigelsesindsats over for de ledige hvorfor skal disse ændringer i huj og hast gennemføres hvorfor venter man ikke med så omfattende ændringer og lader det indgå i den højt profilerede kontanthjælpsreform det ville have været langt mere rigtigt at gribe det an på den måde ja det ville have været langt mere seriøst at gøre det på den måde al ministerens snak om ret og pligt forstår jeg ganske enkelt ingenting af for hvis ministeren virkelig mener at vores kontanthjælpssystem skal bygge på rettigheder og pligter hvorfor så gennemføre denne lovgivning der om noget lægger op til at parkere kontanthjælpsmodtagere på på varig offentlig forsørgelse hvad blev der af snakken om rettigheder og pligter det efterlader indtrykket af en minister der taler med to tunger

kan man med rette spørge beskæftigelsesministeren

hvad det er der har ændret sig så grundlæggende siden socialdemokraterne sammen med socialistisk folkeparti præsenterede det berømte og måske berygtede oplæg fair løsning hvoraf det på side fire og halvfjerds klart fremgår

skal sætte ind med en aktiv indsats over for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere så præcist fremgår det hvad socialdemokraterne og socialistisk folkeparti ville før folketingsvalget og nu gennemfører de det stik modsatte hvad skyldes det er der måske tale om endnu et løftebrud i venstre har vi igennem vk regeringens tid været meget glade

på beskæftigelsesområdet

været glade for det fordi det er bedst for det danske arbejdsmarked det er bedst for danmark vi har været glade for det fordi det er vigtigt at når der sker væsentlige ændringer ja så sker det med et bredt flertal i folketinget i ryggen med lovforslaget her kan jeg konstatere at regeringen jo helt åbenbart ikke lægger den samme vægt

det brede samarbejde som vi gjorde da vi havde regeringsmagten og som vi i øvrigt fortsat gør hvad skete der lige med målsætningerne om det brede samarbejde kan man med rette spørge

kan gennemføres uden at det netop strider mod den brede politiske aftale om flere i arbejde som vi indgik i fællesskab tilbage i to tusind og to ser man på aftaleteksten fra to tusind og to ja så fremgår det klart og tydeligt at alle ledige som minimum skal aktiveres hver gang de ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i seks måneder det er det regeringen nu ændrer uden at inddrage forligspartierne

der er i det hele taget tale om en lang række spørgsmål som vi må have belyst under udvalgsarbejdet nu kan jeg se på formanden at min taletid er opbrugt

forstå at ordføreren har en hel masse spørgsmål hun vil drøfte med ministeren og det er jeg helt tryg ved at de finder

uddelegere ansvaret til kommunerne på det her område

ikke tillid til at kommunerne selv løser den her opgave i stedet for at der

rigide firkantede regler herindefra er der noget der forhindrer

at give mulighed for en større fleksibilitet i indsatsen og hvad kan venstre have imod det

om samme emne det skulle så finansiere nogle

høre den hjertevarme hvormed herre bjarne laustsen beskriver det kommunale selvstyre venstre er bestemt ikke tilhænger af rigide regler men venstre er tilhænger af at vi fastholder de rettigheder og de pligter som ledige har

lægger op til nej vi er ikke tilhængere af at det skal være op til kommunerne hvilke tilbud man vil give

har krav på at komme i et aktiveringstilbud jeg kunne godt tænke mig at spørge herre bjarne laustsen

operere ud over de minimumsrettigheder som nu bliver forringet

bjarne laustsen om hvor mange kommuner forventer socialdemokraterne og

så bytter vi nemlig roller men indtil videre

ulla tørnæs at svare på de spørgsmål som som jeg stiller

er det ikke sådan med det her lovforslag at

at det kommunale selvstyre fungerer

kommunerne ikke skulle have den her opgave men det har de nu engang og venstre er gået videre og har lagt

behøver vi ikke at have de der firkantede rigide regler

så og så mange jobansøgninger hver uge

er meget overrasket over at høre at det for socialdemokraternes ordfører handler om kommunerne

handler det om de ledige så vi har altså hver især vores udgangspunkt

at drøfte den her sag for mig og for venstre handler det om

sikre at de ledige har de rettigheder

de har retten til at komme i aktivering hvis de har været uden for arbejdsmarkedet i minimum seks måneder

man skal have været ledig i tolv måneder for at have krav på at komme i aktivering det er jeg godt nok overrasket over at herre bjarne laustsen

med den håndholdte indsats er jeg varm tilhænger af og derfor fik jeg det også forhandlet på plads i forbindelse med de satspuljeforhandlinger vi havde før jul hvor der netop blev afsat ekstraordinære midler til at kommunerne kan lave en håndholdt indsats over for de allersvageste ledige så

overrasket over at socialdemokraternes

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken tretten

det der

det er

kontanthjælpsmodtagere

det jo